del af forslaget skal den regionale udviklingsplan og den regionale erhvervsudviklingsstrategi fremover samles i en regional vækst og udviklingsstrategi i lov om erhvervsfremme og regional udvikling sammenlægningen har til formål at imødekomme den kritik der har været rejst i forbindelse med evalueringen af kommunalreformen

på samme endvidere indeholder lovforslaget mindre tilpasninger i lov om erhvervsfremme som følge af indførelsen af de nye budgetperioder for regionalfonden og socialfonden i eu desuden indeholder lovforslaget en mindre ændring og præcisering som erfaringerne med administrationen af den nuværende lov om

har givet anledning til ligeledes foreslås en ændring af forskellige lovbestemmelser om regionsrådets kompetencer

som indeholder henvisning til den gældende regionale udviklingsplan initiativerne skal bidrage til i højere grad at give borgerne og virksomhederne oplevelsen af en smidigere og mere effektiv sammenhængende offentlig sektor

sektor med et tættere og mere velfungerende samarbejde mellem stat regioner og kommuner forslaget skal som sagt ses på baggrund af evalueringen af kommunalreformen denne har vist at de større kommunale og regionale enheder har god faglig og økonomisk bæredygtighed på udvalgte områder er der imidlertid behov for justeringer regeringen indgik derfor før sommerferien en rammeaftale om justering af kommunalreformen

venstre og folketingets øvrige partier venstre påskønner at vi med forslaget styrker den regionale erhvervsudvikling ved at samle den regionale udviklingsplan og den regionale erhvervsudviklingsstrategi i en regional vækst og udviklingsstrategi flere høringsbidrag har kritiseret at vækstfora alene skal udarbejde et udkast

udviklingsstrategi ministeren har imidlertid imødekommet kritikken og ændret lovforslaget før fremsættelsen

udarbejde et reelt bidrag til de erhvervs og

eget arbejde samtidig fungerer det som grundlag for

regionale udviklingsmidler venstre vil gerne kvittere for

og høringskritikken og forhindret en udvanding af

kvaliteten i det offentlige har regeringen fået evalueret kommunalreformen med afsæt i både den evaluering og den aftale som alle folketingets partier har indgået

ønsker man med dette lovforslag at skabe en langt større sammenhæng i den regionale vækst og erhvervsudviklingsindsats

der er noget der tyder på at det vil gavne kvaliteten af erhvervsudviklingen hvis vi baner vej

indsatsen kan blive lidt mere samlet end den er i dag det er derfor oplagt at der kun skal være én samlet regional vækst og udviklingsstrategi

og en regional udviklingsplan til én samlet sammenhæng strategien vil blive indarbejdet i lov om erhvervsfremme det er vi overbevist om

det gode arbejde og dermed også øge kvaliteten det bliver regionsrådene der skal stå for den regionale vækst og

de erhvervs og vækstrettede

input vækstforas bidrag til strategien skal også fungere som deres indstilling til staten om hvordan man her bør anvende eus strukturfondsmidler og til regionsrådet om hvordan rådet bør anvende de regionale midler til erhvervsudvikling sammenlægningen betyder at planlovens kapitel tre om regionale udviklingsplaner bliver ophævet det betyder også at det fremover bliver miljøministeren som har kompetence til at afgøre uenigheder om planforslag mellem kommunerne omvendt bliver miljøministerens mulighed for at komme med en indsigelse over for de regionale udviklingsplaner ophævet også regionsrådets hjemmel til at gøre indsigelse over for kommuneplanlægningen bliver ophævet for at sætte en tyk streg under at vi mener at

det er vigtigt med en sammenhæng mellem de nye strategier og den fysiske planlægning foreslås det at kommunerne skal forholde sig til vækst og udviklingsstrategier i deres kommuneplanlægning at regionerne skal forholde sig til

når de udarbejder strategierne og at miljøministeren skal forholde sig til de regionale vækst og udviklingsstrategier det skal alt i alt styrke og samle hele vækst og udviklingsindsatsen med lovforslaget er der også et ønske om at styrke koordinationen mellem den lokale den regionale og den

indsats for vækst og erhvervsudvikling derfor får

række nye opgaver målet er at få en større effekt og flere håndgribelige resultater ud af den regionale indsats det kan man jo kun støtte det foreslås også

ved at justere den måde danmarks vækstråd og de regionale vækstfora er sammensat på justeringen skal sikre flere lønmodtagere i både vækstfora og vækstråd lovforslaget baner vejen for et mere samlet og stærkere regionalt samarbejde

i forhold til vedtagelsen af den samlede strategi det skal så efterfølgende indarbejdes i lov om erhvervsfremme

intentionerne er gode og vi synes også at det er fint at man samkører de her to forskellige planer og strategier til en fælles men vi er ikke tilfredse med at

regionsrådet som

med den her opgave vi mener faktisk at det vil være mere hensigtsmæssigt at lægge en større del af den her opgave over til kommunerne selv

se i nogle af de høringssvar der er kommet fra de forskellige

skulle danne rammen om den

skriftlige fremsættelse af en fælles udviklingsstrategi der er en stor bekymring

de store kommuner og i mindre grad de mindre

at rådgive og komme med input og bidrag men samlet set mener vi at det ville være bedre hvis man forankrede den her opgave primært i kommunerne

regionen så vi vil i dag sige hverken ja eller nej vi vil undersøge de her ting lidt nærmere i forbindelse med udvalgsarbejdet og så vil vi

at finde ud af hvad der

der er vi altså som det er lige nu helt klart af den overbevisning at det bedste vil være at give en større del af opgaven og kompetencen til de danske kommuner og en mindre del

der kommer til at vedtage den nye strategi og udmøntningen af de midler regionerne har til regional udvikling skal ske på baggrund af den vedtagne strategi på den måde får de folkevalgte i regionerne mere indflydelse på hvordan pengene bruges

giver også danmarks vækstråd flere opgaver så de kan koordinere indsatserne lokalt regionalt og nationalt på erhvervsudviklingsområdet og de skal sætte fokus på om der opnås tilstrækkelige resultater lave benchmarking og alt muligt andet så vi sikrer at vi får mest muligt ud af de penge der bliver brugt både regionalt lokalt og nationalt det støtter vi også op om og samlet set kan vi støtte

synes vi også det er positivt at lønmodtagerrepræsentationen

været fint hvis man havde lagt mere vægt på at krav om miljøhensyn også skulle være en

men vi bemærker samtidig at det fremgår af høringsnotatet at det fortsat vil være en del af den udviklingsstrategi man skal lave regionalt på samme niveau som det er i dag altså at der ikke er tale om at man skal vægte krav til miljøet mindre end i dag derfor kan vi sagtens støtte

med forslaget her de får nogle få nye opgaver som styrker deres mulighed for at

kan støtte alle elementer i

her

på

offentlige myndigheder og kommuners og regioners deltagelse i selskaber forslaget skal ses i forlængelse af evalueringen af kommunalreformen denne har identificeret enkelte områder hvor regionerne er undergivet hvad regeringen opfatter som en uhensigtsmæssig begrænsning i deres virke det gælder blandt andet i forhold til regionernes mulighed for at udføre opgaver for andre offentlige myndigheder regeringen forventer at

sektor vil blive begrænset som følge af de foreslåede ændringer

min opfattelse at vi skal bruge skatteborgernes penge på at skabe den bedst mulige service

derfor er venstre generelt kritiske over for at gøre regionerne til stærkere markedsaktører

baggrund af de nævnte indvendinger ikke tilslutte sig forslaget og jeg skal

beklage at den konsensusharmoni der var i salen før nu bliver

er jo betænkelige ved det her forslag og siger at de

mener at det vil betyde at flere af de opgaver som i dag

en region eventuelt kan lade en anden region udføre en it driftsopgave eller en udviklingsopgave og dermed vil de private aktører som i dag jo byder ind på de her opgaver kunne risikere at selv om de er velfungerende private leverandører

ikke blive konkurrenceudsat det mener vi i dansk folkeparti er en forkert prioritering vi mener det er vigtigt at så mange ting som overhovedet muligt bliver konkurrenceudsat og det er ikke fordi det skal ende i en udlicitering som sådan

fordi en konkurrenceudsættelse jo medfører at vi ved enhver given lejlighed får mulighed for at finde ud af

til hvilken pris og det er der ikke nogen politiker der burde være modstander af så vi kan ikke støtte lovforslaget her og

må kun udføre opgaver inden for områder hvor de lovligt må udføre dem for sig selv og hvis værdien overstiger en

skal opgaven sendes i udbud vi synes det er vigtigt at skatteborgernes penge bruges bedst muligt med den her mulighed

kan regionerne optimere og opnå synergieffekter ved at lægge funktioner sammen på tværs af regioner og på den måde kan man få mere for pengene og få en mere effektiv drift i regionerne

begrænsninger for regionerne og i stedet give dem de samme muligheder og vilkår for opgaveløsning som i øjeblikket gælder for kommunerne samtidig er det vigtigt at det kun er bestemte opgaver der falder ind under tærskelværdien for udbud i eus tjenestedirektiv tjenestedirektiv der må udføres af andre offentlige myndigheder på den måde sikres en hensigtsmæssig balance der betyder at regionerne kan udføre visse opgaver for andre offentlige myndigheder uden at man undergraver hensynet til private virksomheder efter sfs vurdering er der tilmed et økonomisk incitament i at ændre loven da forslaget forventes at medvirke til en mere effektiv anvendelse af offentlige ressourcer afslutningsvis skal vi med henvisning til håndværkerrådets høringssvar understrege at vi gerne ser at man for klarhedens skyld forsøger at præcisere hvilke opgaver

nu indføres der en form for normaltilstand af det som kommunerne kan i dag

kan udføre opgaver for andre offentlige myndigheder og det vil regionerne nu også kunne komme til det er fornuftigt fordi man så kan få en synergieffekt man kan bruge de kompetencer

til andre i øvrigt ligger det her forslag fint i forlængelse af et lovforslag vi har behandlet på sundhedsområdet

hvor regionerne får mulighed for at indgå i selskaber sammen med andre offentlige myndigheder og

for at kunne levere ydelser så vi begynder nu at nærme os en tilstand hvor regionerne bliver betragtet som fuldgyldige offentlige myndigheder på lige fod med kommunerne nu mangler de nærmest kun

i dag er regioner og når vi har

mener vi sådan set at de skal drives mest effektivt og hvis det er sådan at der bliver lavet dobbeltopgaver inden for regionerne fordi de ikke i dag kan få lov til at samarbejde og løse nogle af de samme opgaver for hinanden

vi har også bemærket at dele af erhvervslivet er utrygge ved det her lovforslag og det tager vi selvfølgelig til efterretning vi har noteret os at det skal evalueres

kommer til at fungere og hvis det er sådan at der er eksempler på at regionerne tager opgaver hjem som kunne

må den her lovgivning naturligvis laves om men

i henhold til eus udbudsdirektiv og vi fornemmer sådan set at intentionen er at den offentlige

ressourcerne bliver brugt fornuftigt og det synes vi selvfølgelig er en god idé så

havde tre led som både indkrævede skatter men som også gik ind og lavede hver deres politik

vi er ikke interesseret i at regionerne bliver større og stærkere og får mere magt

at private virksomheder ikke har gode nok vækstvilkår

vi har verdens største offentlige sektor

i nogle tilfælde fungerer ganske udmærket og vi har et godt samfund

jo sådan nogenlunde politisk konsensus om det kan være at der er et enkelt parti helt ude på fløjen som ikke mener det

det danske samfund på innovationssiden på udviklingssiden må komme

og få nogle opgaver som regionerne så

mere luft i den frie konkurrences tegn

de gå ind og tage nogle opgaver som de selvfølgelig vinder

fair og transparent måde

det er også fra forskellige statslige organer

hvis en privat virksomhed går ind på direkte

sammenligneligt grundlag og laver den samme opgave som en offentlig virksomhed så er det mellem ti og tyve procent billigere

private virksomheder er billigere derfor ville det også være spild af samfundets ressourcer

samtidig med at private virksomheder kunne løse nogle af de opgaver

om nogle opgaver som ligger naturligt hos

det her forslag nu giver mulighed for at regionerne

har fundet frem til nogle uhensigtsmæssigheder

men det spændende er jo egentlig at

op til en større ideologisk forblindelse

postulat om at hvis der er sammenlignelig virksomhed så er det

private altid ti til tyve procent billigere

kan anfægtes det kan anfægtes tværtimod er der faktisk en hel del forskning der viser at netop

markedet og kigger man ud over den samlede økonomiske historie har man jo utallige eksempler på privat ineffektivitet og fordyrende priser

utrolig vanskeligt at få de private markeder til at fungere

en offentlig aktør lad mig give et eksempel på alt det som produktivitetskommissionen sidder og arbejder med i øjeblikket der er jo det ene område efter det andet hvor vi kan få belyst at det er ineffektivt at der tages overpriser og hvor der i princippet burde nogle helt andre og mere drastiske ting til hvis det var at man for alvor ønskede at få en ordentlig konkurrence til

for forbrugerne vi har her i salen for nylig

autorisationer delautorisationer og hvor vi oplevede

så handlede det ikke længere om forbrugeren det handlede ikke længere om fri konkurrence så handlede det om at beskytte nogle privilegier hos nogle af de arbejdsgivere som sidder og har muligheden for at tjene en masse penge fordi der ikke

at det klogeste indlæg der blev holdt her i dag ud over selvfølgelig

hvor man ønsker at varetage skatteydernes position og hvor man ønsker at sikre at man får mest muligt for pengene

det her tilfælde da at åbne op for at man vil gøre tingene mest hensigtsmæssigt og det er det

bliver det mødt af ideologisk modstand spændende men jeg synes egentlig

mit generelle syn på sagen så

går jeg ind for men at postulere at det private altid er det offentlige overlegent

det som man nærmest har mistanke om er at når det kommer til stykket og vi går igennem produktivitetskommissionens anbefalinger eksempelvis i forhold til det private hjemmemarked

kan påvises at der er stor ineffektivitet

hvor man møder den mest massive modstand mod

det er hvad man typisk ser apoteker tandlæger hele vejen igennem

der er en gruppe borgere lige inde på den anden side

behov for en konkret serviceydelse som regionen i forvejen udbyder

ikke gå ind og give den lille gruppe mennesker det tilbud og den mulighed i dag

at lave en privat løsning som kan vise sig at blive meget meget meget dyrere end det som det offentlige

ideologi der blokerer for at vi gør det rigtige

hvor overlevelseschancen når man er iværksætter er lavest den offentlige økonomi fylder en meget stor del af den samlede økonomi herhjemme og det afgørende at mindre virksomheder kan handle med det offentlige også regionerne i vejen til vækst derfor synes jeg måske at ministeren i stedet for at belære herre brian mikkelsen og undertegnede om hvem der er vores venner og hvad vores motivation er for at have diverse holdninger burde forholde sig til at at man begrænser mindre virksomheders mulighed for at handle med regionerne og dermed også begrænser et vækstpotentiale

og mest muligt for skatteydernes penge og de billigst mulige forhold for borgerne uanset om det

et praktisk eksempel som at sige at hvis det er dyrere at etablere et privat tilbud fordi man har begrænset det offentlige

et lille afgrænset område inden for en grænse på en

ja det skal være dyrere for borgerne fordi vi under alle omstændigheder vil forbyde det offentlige

det er ikke sund fornuft det er ideologi og det er det jeg beder om at man løsner op for i sin tankegang

modtaget i starten af næste år i venstre synes vi det er urimeligt at regeringen lægger op til at danske boligejerne med dette forslag risikerer at skulle agere kassekredit for statskassen for lovforslaget vi behandler vil nemlig suspendere to tusind og tretten vurderingen og i stedet forlænge to tusind og elleve vurderingen og også

man som boligejer ikke har mulighed for at klage over vurderingen sådan som man normalt

af vurderingerne der skulle til og ikke bare en afskæring af klageadgangen selv om det de facto næsten bliver det samme forslaget her giver så en beskeden nedsættelse af vurderingerne for private ejendomme

det er der bare ikke ret mange boligejere der får gavn af

af boligejerne der betaler ejendomsværdiskat efter den aktuelle vurdering og cirka ti procent af boligejerne der betaler grundskyld efter den aktuelle vurdering

er det altså omkring halvfems procent af danskerne der betaler grundskyld efter grundskyldsloftet og ikke den aktuelle vurdering så de kan ikke med dette forslag se frem til

få en lavere ejendomsskattebetaling fra venstres side har vi fra starten

været meget bekymrede for at der vil opstå en situation hvor de forkerte

præcise nok kommer til at betyde at indtil et nyt system er på plads

vil boligejerne risikere at skulle være kassekredit for statskassen for der er rejst en kritik der er risiko for at boligejere betaler for meget i skat

jeg ved godt at regeringen lægger op til at det vil man så løse om noget tid men hvorfor dog ikke sikre sig at boligejerne ikke kommer til at lægge pengene ud og det kunne man gøre med det forslag som vi fra venstres side har

forhandlet med regeringen om det vender jeg tilbage til

regeringen lægger op til at man nogle år ud i fremtiden får mulighed for at få eventuelt for meget betalt skat tilbage

ved vi endnu ikke for det er ikke en del af dette lovforslag det kommer vi først til at se nærmere på når regeringen kommer med sit udspil næste år og den lovgivning der så følger med

synes vi fra venstres side at det optimale ville være at vi satte danskernes ejendomsskattebetaling ned

et nyt og mere præcist system det kunne vi ikke blive enige med regeringen om da vi forhandlede

regeringen lavede så efterfølgende en aftale med enhedslisten om at man sænkede vurderingerne med to en halv procent så regeringen har en aftale med enhedslisten men da der blev forhandlet finanslov var det et krav fra regeringen at

vi stemmer gult

grundlæggende imod forslaget men af respekt for de aftaler vi indgår stemmer vi gult i henhold

hvorfor det var så magtpåliggende for regeringen at få venstre til ikke at stemme imod lovforslaget så nu kommer vi

situation at fordi venstre ikke vil stemme imod dette lovforslag så ved vi med garanti at lovforslaget ryger igennem det er venstres skyld at det her lovforslag ryger igennem kan vi ikke i det mindste få den ærlighed fra venstres

og så er jeg helt sikker på hvis der måtte være tvivl om

blive til noget det ville være hævet over enhver tvivl

virkeligheden så vi kunne godt have undgået at skulle stemme gult til det her hvis vi havde forladt finanslovsforhandlingerne det er korrekt men forslaget ville så være blevet vedtaget alligevel i tillæg

sikre at danskerne får lov til at få lavere skatter og afgifter næste år

ved alle og enhver der bare kan tælle

at så er lovforslaget vedtaget sådan er det jo

når man jo i virkeligheden er for

det bliver vedtaget det er den ene ting den anden ting som jeg synes er endnu større hykleri

et eneste ord fra venstres ordfører om at den misere vi er kommet ud i med ejendomsvurderingerne skyldes de ti år hvor venstre og konservative havde regeringsmagten og

på skift var skatteminister

er det ikke rimeligt i en politisk debat at vedgå sit eget ansvar for de ting man har lavet

fik at vide at det her var gruelig galt og alligevel gjorde man ingenting havde det ikke hørt hjemme i en ordførertale om den her

det er fair nok at have den tilgang men så må man bare konstatere

står vi ved dem men det betyder da ikke at jeg skal stå og tale varmt for noget som jeg grundlæggende synes er forkert det ville da også være totalt utroværdigt

det når jeg gentagne gange at jeg synes det her er et dårligt

at vi stemmer gult synes jeg da ville være uærligt men jeg respekterer de aftaler vi har indgået og derfor stemmer vi som vi gør men det får mig altså ikke til at sige noget pænt

for god ordens skyld vi har fra venstres side på intet tidspunkt fralagt os ansvaret for hvad der skete i de ti år vi havde

ejendomsvurderingerne ja det er selvfølgelig den til enhver tid siddende regerings ansvar og det står vi ved og det

skal venstre medvirke til en finanslov der sætter skatter og afgifter ned eller skal vi gå fra aftalen eller muligheden for at lave en aftale og lade regeringen

en finanslov hjem ud over hvad det måtte indbefatte at dårligdomme for danskerne

blev vedtaget så enten kunne venstre medvirke til en finanslovsaftale der sikrer bedre vilkår for danske virksomheder at danskerne får mulighed for at beholde nogle flere af deres egne penge næste år

skatter og afgifter bliver sænket yderligere næste år og så lade regeringen lave en aftale

og det her med garanti bliver vedtaget

set den skinbarlige virkelighed der er og derfor er jeg glad for at vi i venstre var med til at kunne

væsentligt skridt i en langt bedre retning end det som regeringen og enhedslisten

jeg synes altså ikke det er særlig troværdigt men det må venstre

aftale og der er ting man er begejstret for og ting man bestemt ikke er begejstret for og og det synes jeg jeg har sagt åbent og ærligt men vores vurdering var at det

bliver kørt igennem med en blå finanslov oven i hatten end at

ingenting selv om man er blevet advaret om at der er problemer med vurderingerne

end den regeringen kommer på banen med nemlig at

nemlig bare at fortsætte som om ingenting er hændt

jeg husker selv da den nuværende vurdering

kom i marts to tusind og tolv da rejste

vurderingerne over for den daværende skatteminister og

ingen problemer alt var som det skulle være bare lige for

fuldstændighedens skyld men det jeg synes er det politiske spørgsmål er

sige ok nu har rigsrevisionen sagt at det

godt nok og det tager noget tid

indføre et nyt system så er det et politisk valg

behandle boligejerne i den mellemliggende periode og det er vi politisk uenige om vi synes fra venstres side

nedsættelse så vi minimerer risikoen for at der er nogle der kommer til at yde kassekredit det har været vores tilgang sf har en anden og det er fair nok det er politisk uenighed i forhold til om man synes det er borgerne

venstre bedre hvis det var sådan at venstre aktivt havde støttet det her foreliggende lovforslag for det er jo sådan

at det er skiftende venstreministre som har sovet i timen og med dårlige undskyldninger ikke har vedligeholdt

der skulle sikre gode ejendomsvurderinger her i landet

men det understreger

det moralske niveau i venstre anno to tusind og tretten at man ikke kan gå ind og støtte det

venstre har igen her fra talerstolen i dag sagt at man gerne så en

ti procent til alle boligejere kan ordføreren ikke godt se

sådan en ordning når vi ved at det er i udkantsområderne

strandvejen store store skattelettelser det er fordelingsmæssigt forkert

jeg må i hvert fald sige at noget af det der overraskede mig ved to tusind og elleve vurderingen der er blevet offentliggjort under den her regering var at man i dele af landet så at den samlede vurdering af en ejendom

mens grundprisen steg voldsomt

jeg har stor respekt for at

hvad det er for et vurderingssystem der kommer og som så vil sige ok de her voldsomt stigende grundpriser er rigtige nok altså det er jeg bare ikke i stand til at forudsige og derfor er det at vi fra venstres side siger så lad os give en sikring til alle boligejere ved at sænke deres skattebetaling med ti procent det er ikke sikkert det er nok alle steder men det giver i hvert fald en langt større sandsynlighed for at vi undgår at boligejerne skal agere kassekredit for statskassen

bare understrege at konsekvensen

gøre danmark skævere udkantsområderne

samtidig med at det er de rigeste der igen får en stor check af venstre og det synes jeg bare udstiller ganske tydeligt hvad det er for nogle

side vil man sikre at alle kommer til at betale mindre skulle man have fulgt venstres forslag det ville regeringen ikke

kommer der så det her forslag som hjælper fem ti procent af boligejerne det synes vi ikke er

for lang tid uanset at venstre gik med regeringen og lavede en finanslovsaftale

hvordan mener venstres ordfører så at troværdigheden er over for de boligejere som man altså gav nogle klare løfter

venstre og konservative

hvis vi havde sagt nej til det ja så ville regeringen og enhedslisten jo have kørt det her igennem så man kan

det er her forslag som regeringen så gerne vil have igennem

mister borgerne tilliden til de folkevalgte og jeg forstår ikke at venstre ikke kan se at det er problematisk det forstår jeg simpelt hen ikke det mindste man kunne gøre var så at komme med en undskyldning til de boligejere som man nu svigter det var det mindste man kunne gøre

at det her forslag skulle blive vedtaget sammen med en rød finanslov

kunne krydres med en blå finanslov som betyder at danskerne får flere penge mellem hænderne næste år og at virksomhederne

her lovforslag der skal genskabe tilliden til ejendomsvurderingerne og som skal bringe orden i det historiske rod på vurderingsområdet som

stået fadder til skatteminister efter skatteminister i august afgav rigsrevisionen en beretning til statsrevisorerne

en skarp påtale af en række forhold ved de offentlige ejendomsvurderinger blandt andet at venstres skatteministre siden to tusind og syv har haft kendskab til at der var fejl i ejendomsvurderingerne men skiftende skatteministre fra venstre har langtfra rettet helhjertet op på fejlene årsagen til venstres manglende handling skal findes i partiets udtalte ønske om helt at

synes lidt underligt at man ikke vedligeholder det system man har indtil

men må venstre forklare sig

godt være at kammeradvokaten for skatteministeriet indtil videre har frikendt venstres skatteministre i forhold til lovovertrædelser men rent moralsk

christensen have meget svært ved med god samvittighed at se boligejere der

i øjnene de seneste ti års politiske historie viser jo med al tydelighed at venstre nok råber højt om at de kerer sig om

stemmer ord og handling langtfra overens se bare på fakta for konsekvensen af at venstre sad på hænderne er at det har

og på den konto har borgernes tillid til skat

et alvorligt knæk og det med rette hele rodet omkring

er desværre ikke nogen enlig svale venstre narrede ved folketingsvalget i to tusind og syv boligejerne til at tro at partiet ikke ville røre ved rentefradraget men efterfølgende

og tidligere har rigsrevisionen dokumenteret at venstres skatteministre helt siden to tusind og fire har vidst at der var problemer med at boligejere

for forbedringer

kristian jensen holdt boligejere hen i uvidenhed og lod dem i stikken

derfor betegnes som noget af en overdrivelse af rang når venstre siger at de kerer sig om

derfor er det nødvendigt at lave et nyt og

vurderingssystemet og skabe langt mere pålidelige vurderinger skatteministeren har derfor nedsat et udvalg med eksterne eksperter

i et nyt vurderingssystem og regeringen fremsætter med det her lovforslag den del af lovgivningen som det er nødvendigt at få gennemført inden årsskiftet

vi foreslår helt konkret at ejendomsvurderingerne for to tusind og tretten og fjorten skal foretages på en måde så vurderingerne fra to tusind og elleve og tolv videreføres uændret dog med en nedsættelse

af de videreførte vurderinger med to procent

vil allerede for to tusind og tretten få betydning for de boligejere

og få betydning for beregningen af grundskyld for to tusind og femten og

i reelle termer betyder det samlet set at vurderingen på grund af inflationen i gennemsnit vil kunne ligge op mod fem procent under to tusind og elleve vurderingen det nye ejendomsvurderingssystem skal tages i brug for to tusind og femten vurderingerne og vi foreslår også at skat

skal kunne nedsætte to tusind og elleve vurderingerne i forbindelse med korrektion af fejl på den måde skal borgerne selvfølgelig have penge tilbage hvis to tusind og

femten vurderingen giver et lavere skattebeløb end to tusind og elleve vurderingen det skal selvfølgelig ske automatisk uden at borgeren først skal klage og udbetalingen skal

også vigtigt for mig at fastslå at selv om vurderingerne har været særdeles upræcise

ikke ensbetydende med at alle landets boligejere har betalt for meget i skat det har kun haft betydning for skatten hvis den beregnes på baggrund af seneste vurdering det skyldes jo skattestoppet for

grundskylden fakta er at cirka fem procent af boligejerne i øjeblikket

mens godt ti procent betaler grundskyld af den aktuelle grundværdi langt hovedparten af boligejerne

og grundskyld af et beløb som er lavere end den aktuelle vurdering

at det er umuligt at sige præcis hvilke borgere

tilbage før vi har et system der rent faktisk kan fastslå ejendomsværdien

som sagt først fra to tusind og femten med de nævnte initiativer vil vi så sikre at kvaliteten kommer tilbage

så det får en langt større træfsikkerhed

det anerkender jeg men jeg mener stadig væk der er nogle udestående spørgsmål om

man kan sige at mens ejerne igennem årene har fået masser af begunstigelser i form af skattestop osv

stjålet penge fra landsbyggefonden og har ikke fået skattelettelser

ringere end ejerne og mit spørgsmål er ganske enkelt om

forskel på hvordan man gør det for parcelhuse og

hvert fald i en ti års tid har set at der er en bestemt boliggruppe i danmark som

behandlet så godt jeg synes at at vi med den nye regering har sørget for

at de almindelige boliger kan blive renoveret i danmark det var noget jeg kæmpede meget for som boligordfører da vi

ikke fastslå hvor meget de skal have tilbage

her lovforslag sikrer at

det nye system så ser vi i forhold til to tusind og elleve vurderingen har folk betalt for meget ja så får de automatisk pengene tilbage og de får dem med renters rente det synes jeg simpelt mest korrekte måde vi kan gøre det på andre forslag som vi har set blandt andet fra venstre vil betyde at alle folk som har betalt den korrekte boligskat

skal se at der er nogle der bare får en masse penge tilbage uden hold i lovgivningen og jeg synes nu det er bedst hvis det her land ledes ved lov og på den måde synes jeg også

er det forslag der læner sig tættest op ad grundlovens §

men man er ikke villig til at gå hele vejen

så er vores opgave her fra regeringens side at sørge for at de folk der

at kunne klage over de her vurderinger og når de så endelig

ordfører virkelig at det er er rimeligt at man på den måde tryner borgerne

klage over den ganske urimelige behandling de har fået kan man virkelig stå inde for den urimelige behandling

at skat af egen drift kan gå ind og korrigere nogle ejendomsvurderinger hvis

og jeg synes også at det er at imødekomme boligejere der har betalt for meget skat at de

er sådan at skat når vi har den rigtige vurdering

kan så forstå at at den socialdemokratiske retorik nu altså er

ordføreren kom med klinger jo også hult

tilbage i to tusind og elleve men det har man åbenbart også glemt

af det sidste som ordføreren har været inde på

den her tilbagebetalingsmulighed

ikke en del af det her lovforslag det er noget som regeringen i sit udspil har lagt op til at

skal komme lovgivning om næste år

at det er helt klart men når nu det drejer sig om

så senest kommet frem at selv selv samme herre kristian jensen haft problemer omkring

det her konkrete lovforslag vurderet at når vi skal gå ind og

rigtig rigtig meget ved siden af derfor

de gældende vurderinger her fra to tusind og elleve at vi går ind og siger at de folk der

desværre først i to tusind og femten fordi arbejdet skal gøres grundigt og sikkert sådan at vi sikrer at boligejerne får den mest præcise vurdering derfor må vi vente

at forholde os til to tusind og elleve vurderingen er den værste og det er den vi har gældende i dag

hele sejlede under den tidligere regering og nu skal man rydde op men

der skal jeg bare spørge

socialdemokratiske opfattelse at det er regeringen der bedst ved hvor borgeren skal have sin sag behandlet og

første januar hvor det er den enkelte skatteyder der selv vælger om man skal gå til sit lokale ankenævn eller i landsskatteretten hvorfor vil socialdemokratiet med et lovforslag næste år afskære

skal vi nok imødekomme og sørge for får deres penge tilbage med renters rente når vi har den konkrete rigtige eller mere præcise vurdering at

udgangspunkt i efter to tusind og femten

en klageadgang jeg tror på og det plejer venstre jo også at prise

vurderingsankenævnene derude som har

er rigtig rigtig gode til at sikre at borgerne får behandlet

bedst muligt og mest sagligt og på den måde sikrer vi at borgerne

ikke argumentationen her kan vi konstatere at vi har et system som ikke fungerer godt

de vurderinger endnu mere ned og

får alle ejendomstyper

vil bakke regeringen op i at det faktisk er flot

den måde sikrer vi at de folk der har lidt den tort

i en årrække på grund af venstreministre der ikke har passet

altså en konstatering af at man ikke tager sit ansvar alvorligt i forhold til sige staten har begået en fejl

så kan man lave historieskrivning og regeringen bruger meget tid på at sige hvem der har begået fejlen jeg bruger tid på at sige lad os nu kigge fremad og se på

der er kommet i klemme dem må vi hjælpe og der må vi løse deres udfordring

imødekomme de folk der har betalt for meget og samtidig også imødekomme alle andre

nogle har endda gjort det værre og forringet retssikkerheden og det her lovforslag handler jo så om at få rettet op på

at man suspenderer to tusind og tretten og to tusind og fjorten vurderingerne og i stedet vil

tusind og elleve vurdering dog med et afslag på to en halv procent i vurderingerne

hvor det er pest eller kolera for skal man

to tusind og tretten vurdering ud fra et system som man ved ikke virker eller skal man suspendere den og

og så lave et nyt system som så forhåbentlig virker bedre og der tror vi altså også

forhold til erhvervsejendommene vælger at videreføre to tusind og tolv vurderingen men ikke der også giver et afslag på to en halv

man også der skal suspendere den fremtidige vurdering ja så har man jo lidt erkendt at der også der er problemer

så ikke gøre noget ved det så er der et punkt om at man suspenderer klageretten frem til to tusind og seksten hvilket vi er meget kritiske

skal beregnes af ejerskiftesummen og

er ganske fornuftigt

nedsætte et udvalg af uafhængige eksperter som skal fremlægge

nyt vurderingssystem

lovforslag handler alene om den del der er nødvendig at gennemføre inden årsskiftet vi tror som sagt det er en fornuftig måde at gøre på og vi

tilbage der er vi meget uenige med regeringen og vi kan sige

til at gå på at man skal have sine penge tilbage for det man har

fremover er vi altså nødt til at komme længere tilbage vi synes ikke det er rimeligt at folk måske har betalt for meget i skat

så fremadrettet vi støtter heller ikke den forringelse af klagemulighederne der ligger

som skal komme i efteråret to tusind og fjorten altså hvor man vil

at klage til et vurderingsankenævn og ikke længere kan klage til landsskatteretten og det er ikke rigtigt som herre thomas jensen siger at vi egentlig klandrer vurderingsankenævnene vi så

havde mulighed for at klage til vurderingsankenævnene og

tostrenget klagesystem

af at man forringer

at man suspenderer klageretten

ikke det er rimeligt at folk ikke får mulighed for at klage i de sager hvor der

er skæve vurderinger

os også over hvorfor man fortsætter med erhvervsejendomsvurderingerne og ikke også her vælger at kigge på om

altså er for lidt det er trods alt et skridt i den rigtige retning at man vælger at sige at vurderingerne bliver sat ned men man burde nok være gået

største del af boligejerne stadig væk kan risikere at de kan komme til at

en kommentar til vores normale allierede venstre og konservative vi bemærkede bla at venstres formand

boligejerne

konservatives ordfører herre brian mikkelsen var endnu højere oppe i kritikken ved at kalde det her for hamrende uretfærdigt over for landets boligejere

blive langsomt flået af den stigende grundskyld

ret hård kritik når man så alligevel selv ender med faktisk at bære det her lovforslag igennem

bare fordi man havde så travlt med i rekordtempo at skulle

fuldstændig svigter boligejerne

valgt at sige god for at den her klageret nu er suspenderet for

skal betale alt for meget i skat i alt for lang tid som venstre selv sagde

nok har fået nogle lidt for høje vurderinger og hvor

bare her og nu slynger ti til tyve procent ekstra ud til de her områder samtidig med at man favoriserer folk oppe

med to en halv procent jeg synes bare det er alt for lidt jeg tror også at

er det vurderingerne man skal kigge på og ikke grundskatteloftet

rundtomkring så jeg tror helt klart

men to en halv procent rykker bare alt for lidt og det betyder at rigtig mange kommer til at være

til vurderingsankenævn og senere til landsskatteretten nu skal man så kun kunne klage til sit vurderingsankenævn

til landsskatteretten vinder borgerne faktisk i otte og halvfjerds procent af tilfældene hvad med de otte og

også når man anskuer sagen ud fra boligejernes retssikkerhed det er ligeledes en sag med en markant skattepolitisk betydning det handler om hvorvidt borgerne kan have tillid til det danske skattesystem

skattesystem som jo

finansiere vores velfærd vi står derfor over for udfordringer som er så væsentlige for vores samfundsmodel at de er vigtige at få løst måske mere

hvad er problemet hvad er udfordringen man kan nogle gange som tilskuer

lidt fortabt i forestillingen når det fyger med tal og begreber

hvad er kerneudfordringen jo det er at boligejernes

er blevet værdiansat urimelig langt ved siden af markedsprisen

skynde mig at sige at det er uhyre vanskeligt hvis ikke direkte umuligt at estimere markedsværdien for en bolig før den er blevet solgt men skattesystemet det må vi indrømme har haft en alt for dårlig træfsikkerhed det er et stort problem det skaber usikkerhed det skaber resignation og det skaber frustration og så er det jo sådan helt konkret en meget vigtig sag for boligejerne fordi boligejerne betaler skat efter boligens værdi så vi skal have systemet til at fungere i hvert fald til at fungere bedre end det gør i dag vi kan ikke være andet bekendt vi skylder boligejerne at gøre det bedre at få styr på det system vi har nu og dermed få genskabt borgernes tillid

herunder især ejendomsvurderingssystemet

kompliceret sag hvor der ikke findes snuptagsløsninger som man bare kan diske op med det kan være fristende at søge en simpel løsning på denne enorme udfordring men

få virkeligheden med ind i regnestykket og i det lys er det vigtigt at tage alle de nødvendige initiativer som gør at vi fra to tusind og seksten kan få et system der virker betydelig bedre end i dag ekspertudvalget skal komme med sine anbefalinger og vi skal som politikere sikre at anbefalingerne bliver omsat til et langt bedre system til gavn for boligejerne og det danske boligmarked men også til gavn for den retssikkerhed som i dag fremstår vingeskudt sagt diplomatisk et nyt system for værdiansættelse af boligerne skal udtænkes og gennemføres den opgave vil regeringen anført af skatteministeren

fuld opbakning fra radikale venstre

med to en halv procent er det ifølge den radikale ordfører nok at sænke den med to en halv

vil det sikre at ingen i de kommende år kommer til at betale for meget i ejendomsskat eller skulle man have en højere procentsats for at sikre at ingen kom til at betale for meget

så der er ingen lovhjemmel til at opkræve mere og dog kan den radikale ordfører ikke garantere at der ikke vil blive opkrævet mere det er jo det samme som at sige at den radikale ordfører ikke kan garantere

skiftende skatteministre har siden to tusind og tre stået i spidsen for et system hvor vurderingen ikke har ramt præcist nok men nu tager den her regering fat på at løse et årelangt problem vi skal alle sammen have tillid til vores skattesystem og

forstærker vi nu ad to omgange først med dette lovforslag og om et års tid følger vi op med anbefalingerne fra det ekspertudvalg som regeringen har nedsat boligejere og ejere af ejendomme skal have tillid til at den ejendomsvurdering der er foretaget er god nok at kvaliteten af vurderingen er høj med det lovforslag vi behandler nu forlænges to tusind og elleve vurderingen i

og fjorten og det er der en god grund

vi ikke mener at det nuværende vurderingssystem kan give boligejerne en ny to tusind og tretten vurdering de kan have tillid til

ord sige at vi med den ordning skaber en sikkerhedsmargen og det er

men nu begynder vi genopretningen af det system der har ført til upræcise ejendomsvurderinger det er jeg og sf

at skattestoppet for boligejere burde ophæves og at skatteloftet for grundskyldsbetaling burde ophæves så folk med egen bolig kunne komme til at betale rigtig meget mere i skat

smuldrer grundlaget for at folk er villige til at betale relativt meget i

vigtigste at den tillid er

på sigt kunne skrue en skattepolitik sammen

støtter fuldstændig op om det som det er i dag og nu behandler vi altså noget der har

få rettet op på nogle vurderinger der er upræcise og som folk

jo ret væsentligt at er sf sigter efter er det at vi får nogle vurderinger der er korrekte eller er det at få et vurderingssystem der giver de penge i kassen som regeringens regnemodeller har

ønske at boligejerne skal betale mere i skat eller mener sf at boligejerne ikke skal betale mere

det

fra sf på det her område har jo været temmelig mange og

forskellige retninger tidligere ønskede man at boligejerne skulle betale mere i skat men så lovede man forud for sidste valg at det skulle de ikke alligevel kom man med et udspil til en skattereform der ville forringe rentefradraget så jeg forstår godt at sfs ordfører ikke er særlig meget for at tale om hvad sfs grundlæggende ønske er

en diskussion om ejendomsvurderinger at

for en politisk tilgang sf har til boligejernes beskatningsforhold

forringe klagemulighederne drastisk hvordan hænger det lige sammen burde man ikke gøre det stik modsatte at når befolkningen har brug for at få ekstra tillid til

klagemuligheder vi får en ekstra god retssikkerhed hvorfor gør man lige det stik modsatte når man

hele den her øvelse handler jo om at vi skal have et system hvor man meget mere nøjagtigt

se om folk betaler det de skal derudover

femten vurderingen og folk

udbetaling folk behøver ikke engang at klage hvis man kan se

vil folk automatisk få deres penge

har lagt afgørende vægt på er at det specielt i et land som danmark er altafgørende at der er tillid

ikke er usikre på om de får den rigtige vurdering det er det fuldstændig

en skatteministerpost en dag at at de ønsker at sænke

den diskussion må vi tage på det tidspunkt

at vide at det her system

forkerte vurderinger i det hele taget var et fuldstændig umuligt system der hurtigst muligt burde laves

og man gjorde ingenting man fortalte ikke befolkningen man skrev ikke ud til boligejerne ved i hvad jeres vurderinger er formentlig forkerte det kan være i skal prøve at klage over dem man gjorde intet for at hjælpe boligejerne man gjorde intet for at rette op på systemet det er venstres ansvar og det synes jeg bare at venstre i langt højere grad

ti år ja tak

er altså venstre der har hovedansvaret

gået meget mere konstruktivt ind i at finde en løsning

med regeringen jeg kan ikke lade være med at tænke på at når venstre ikke havde travlt med at få rettet op på det her problem skyldes det at der hvor de største undervurderinger altså for lave vurderinger lå var oppe i de rige boligområder

er der hvor venstres venner bor der betalte man for lidt i skat det gør man den dag i dag

også gøre frem til to tusind og seksten så på den

for venstres venner

dem der betaler for meget i ejendomsskat er dem der har de billigste boliger og det er i udkantsdanmark det er de fattigste

kan ikke undgå at få den tanke at det måske er bevidst at venstre har den tilgang og havde den tilgang til problemet

det kort det er venstre der har hovedansvaret for den misere vi kommet i og derfor er der en stor retfærdighed i at det er venstre og konservative der i dag sikrer at

bliver vedtaget ved at man kujonagtigt undlader at stemme selv om alle og enhver ved at konsekvensen er at

bliver vedtaget det det synes jeg der er en retfærdighed i som vi kun kan tilslutte os og vi synes det er meget interessant at venstre heller ikke der tør stå ved

kryber lidt hen langs panelerne

tilfredse med at fejlen rettes ved at man ikke laver en ny forkert vurdering

finder et grundlag for at lave en ny ordentlig vurdering vi er enige i at man kan reducere

vurderinger for at undgå at der er for mange der betaler alt for meget vi er enige i at man skal lave et automatisk system så folk der har betalt for meget får pengene igen og jeg vil sige

som dem vi for eksempel har kunnet læse om

har mulighed for at klage og få rettet

derfor er vi også indstillet

vi også sagt til regeringen undervejs

nogle uger siden er det efterhånden om

lejerne bliver ordentligt behandlet

der er to grupper af lejere der er lejere i almene boliger

efter erhvervsejendomsregelsættet

hvor vi har det store problem

der måske får en forkert vurdering ikke har nogen interesse i at

den vurdering men bare sender regningen videre til lejerne det synes vi også

vil sige at det er helt afgørende

er blevet snydt har fået taget penge fra sig

landsbyggefonden mens ejerne har haft skattelettelser altså en åbenlys urimelig behandling af lejerne sammenlignet med ejerne

og derfor vil det være helt afgørende for vores endelige

det er et klasseproblem hvis vi skal bruge den form for udtryk som vi synes

tages med i betragtning og derfor er vi enige i at

gennemføre denne reduktion af de eksisterende vurderinger sådan at fejlen allerede nu bliver mindsket og vi er helt enige i at folk

tilbage når det viser sig at det var forkert og at

muligvis under andenbehandlingen som jeg husker det

tilbagebetaling skal jeg bare vide hvad herre frank aaen mener er det rette tidspunkt at gå tilbage til det er ikke en del af det her lovforslag det er jeg med på det er først det der kommer som næste skridt men jeg vil bare gerne vide hvor langt enhedslisten mener man

at rette der hvor folk måtte have betalt for meget når man nu har

på venstres ansvar i den her sag

der er muligt altså hvis man har et grundlag for at vurdere at der er betalt for meget i skat så skal folk have pengene igen

på det her område kan gøre det meget svært med mening

konstateret fejl

af tilfældene var for høj og det vil sige at der er boligejere der bliver opkrævet ejendomsskatter på baggrund af en vurdering som vi ved er for høj som regeringen ved er for høj og alligevel ønsker man at fortsætte med den vurdering

man vil så slå to procent af vurderingen for ligesom at sikre

at der er nogle som ellers ville komme til at betale for meget som ikke kommer til at betale for meget men to

skal være for at det er nok men vi ved at to

når skatteministeren bliver spurgt om han kan garantere at der

beskattet for hårdt så svarer han

det kan han ikke garantere det samme gør regeringspartiernes ordførere de kan ikke garantere at der ikke er nogen der

det store embedsmandsapparat han har

kan vi vist godt slå fast at der er nogle der vil blive beskattet for hårdt derfor var vi de første til at tale om den her procent idet vi foreslog at den skulle være på

tyve procent for at sikre at ingen blev opkrævet for meget

sådan en høj procent på og vigtigheden af at ingen bliver opkrævet større skat end de skal betale

helt grundlæggende ting i vores samfund at man ikke må opkræve skat

hjemlet ved nogen lov vi har en vurderingslov på det her område som siger at ingen vurdering må være højere end prisen i handel og vandel og for at sikre

som tilsiger at man hellere ligger under den reelle pris end man ligger

nedslagsprocent på ti til tyve stykker

men man har ikke ønsket at gå hele vejen

det siger venstre og de konservative så god for

boligejerne bliver opkrævet for meget i skat men man har alligevel aftalt med regeringen at man ikke vil stemme imod

resultatet af det er

som følge af at venstre og de konservative hverken vil stemme for eller imod venstres og de konservatives stemmeafgivning er forudsætningen for at

bliver vedtaget det skal man se i lyset af de hårde ord som venstre og de konservative brugte imod det

som vi nu behandler før de selv indgik en aftale om at sørge for at

lars løkke rasmussen sagde

en ringe ringe ringe aftale om ejendomsbeskatningen og han fortsatte alt for mange boligejere skal nu betale alt for meget i skat i al for lang tid

de konservatives skatteordfører herre brian mikkelsen gik endnu videre han kaldte det

han kaldte dagen hvor det

en trist dag for de danske boligejere

brian mikkelsen gik endnu videre han kaldte dette

i ansigtet på landets boligejere og en katastrofe for boligmarkedet nu har selv samme herre brian mikkelsen og hans parti og venstre aftalt med regeringen at de ikke vil stemme imod

et slag i ansigtet på landets boligejere de vil ikke stemme imod en katastrofe for boligmarkedet

som alligevel skulle gennemføres uanset

meget små skattelettelser et år tidligere end planlagt tildeler man altså landets boligejere et slag i ansigtet og man udstyrer boligmarkedet med en katastrofe i form af

regeringen fra at komme i mindretal på finansloven til gengæld for

med et enkelt år og så har man ikke krævet at boligejerne bliver friholdt men lægger tværtimod stemmer til at

det er en meget dårlig handel og vi stemmer imod

vi på

at man suspenderer ejendomsvurderingerne fra to tusind og elleve det har regeringen så fulgt op på og taget til sig

at man så nedsætter alle vurderinger med ti procent efterfølgende vores svar på på de udfordringer der er med det skæve system er at man helt afskaffer ejendomsvurderinger at man fjerner ejendomsvurderingerne og så sørger for at man får en situation hvor man låser grundskylden fast

betale i kroner og øre i årene frem

spørgsmålet som var så interessant til sfs ordfører og som vi jo så også kan stille til sfs skatteminister

ønsker sf højere eller lavere boligskatter

et sådant lovforslag er om man tager hensyn til boligejerne eller man betragter dem som jaget vildt vi havde

øvrigt nogle relativt gode forhandlinger vil jeg så sige med skatteministeren om lige netop det her forslag vi kunne ikke blive enige med skatteministeren

og skatteministeren indgik så den attende november en aftale med enhedslisten skatteministeren skriver til aviserne i en mail

siger til aviserne den attende november og jeg citerer fra

med dette forslag har vi chancen for at rette op på det morads

det støtter vi naturligvis så der er en aftale med enhedslisten og der må regeringen og enhedslisten så

med hinanden i forbindelse med finansloven stiller regeringen så et krav om at at

folkeparti og venstre skal stemme ja til det her lovforslag det vil vi under ingen omstændigheder og det ender så med at vi laver en aftale om at vi stemmer gult til lovforslaget fordi vi ved at man har en aftale også med enhedslisten

dårligt forslag som ikke retter op på de skævheder der er det er godt nok et forslag som er lidt bedre end det der er i dag fordi man følger op på vores opfordring om at suspendere ejendomsvurderingerne på den måde er

bedre men forslaget

det som rigsrevisionen påpeger altså at der er fejl i syv ud af ti vurderinger

heller ikke fat på de ting som vi også ville have haft med i forslaget altså en bedre klageadgang så man kan gå længere tilbage end to tusind og elleve det omfatter forslaget

men det var en del af den forudsætning der var i forhold til de snakke vi havde med skatteministeren før han

en aftale med enhedslisten så på den baggrund

ikke bare for boligejerne men for ejere af erhvervsejendomme

boligmarkedet men man må også konstatere at når man indgår en finanslovsaftale så giver man lidt og

tager lidt og så har man jo i sidste ende selvfølgelig også ansvaret for rigets finanser og selv om vi var imod forslaget og ikke ville acceptere regeringens første ultimative krav om stemme for det

med at sige ja der er plusser og minusser så stemmer vi gult til det

citeret for at sige for som jeg nævnte

citeret for at sige at det forslag støtter

det står sort på hvidt i en udtalelse fra herre frank aaen så det ved jeg ikke om han løber fra

stå inde for men vi er ikke forligsparti

og femten kan vi sådan set ændre systemet som vi vil vi stemmer blankt i

konservative så et opkald om at de få lov til at stå og smile foran kameraet hvis de til gengæld er villig til at sælge boligejerne det tilbud siger det konservative folkeparti ja til alt som er forhandlet igennem den dag er forhandlet igennem af venstre konservative har intet fået det eneste konservative har fået er retten til at stå foran den glasdør og smile og for at stå foran den glasdør og smile til kameraerne og få sin medietid

borgerne får et højere beskæftigelsesfradrag så det bedre kan betale sig at arbejde

af konservativ politik det er fint og godt at vi kæmper for det samme men den store forskel er altså at la bruger halvfems procent af

bekæmpe de røde og det må man jo så vælge

vi har fremrykket erhvervsskattelettelser for alle danske virksomheder

boligejerne en nettoprovenuvirkning på fem hundrede og femten million kroner så boligejerne får altså penge ud af

det er godt nok men der ryger altså en halv milliard

la jo haft den samme lidt skingre retorik

stemmer imod alle forværringer og at

stemmer for alle forbedringer hvis man kigger nøgternt

det er et ringe forslag så giver det boligejerne

fem hundrede og femten million kroner ekstra i kassen i løbet af de kommende år så hvis man skulle følge las retorik skulle man jo stemme ja i stedet for at stemme blankt

der skal være en lavere boligbeskatning for det første ved en fastfrysning af ejendomsværdiskatten

men her er retorikken altså for hul og for tom og den er sådan lidt børnehaveagtig men det må

er en parlamentarisk skønhed og retfærdighed i at både venstre og konservative støtter det her

er der nogle der har ansvaret for at det er gået så galt

venstre og

på de udfordringer der er med det skæve system som er forkert og som vel afspejler

og så låse ejendomsskatterne fast

så der må man lige finde ud af hvordan man man skal lande den retorik

ryddes op i det og der foreslår vi så konkret at man arbejder videre med det forslag regeringen er kommet med her og nedsætter vurderingerne med ti procent i stedet for de to

og det har været afgørende for regeringen at vi vi får det her lovforslag vedtaget ved tredjebehandlingen anledningen er jo som det også er påpeget af

i regeringen var nødt til at reagere

da man indførte

den forvaltning af systemet som forskellige venstreskatteministre havde håndteret

venstreskatteministrene der følte trang til at handle på det der blev ikke

en eller anden diskussion om hvem der har

ikke hjælper de mennesker der har behov for

taget ansvaret på os

med at få ryddet op og få skabt et nyt

systemet var så misrøgtet af forskellige borgerlige ministre

med den tidligere nykreditdirektør peter engberg som formand som nu skal

tænkeboks og fremlægge et udspil til et nyt vurderingssystem som kommer næste år det er så min forventning at vi kan lave et bredt politisk forlig

vurderingssystem helst inden sommerferien næste år men i hvert fald så vi kan være klar til lovgivningen i efteråret to tusind og fjorten så det nye system kan fungere fra to tusind og

der er ganske mange ting på det tekniske plan

som skal implementeres i skat for at vi kan få det nye vurderingssystem til at fungere og det betyder så også at vi på baggrund af det nye system

boligejere som måtte have betalt for meget i enten ejendomsværdiskat eller

men vi stod så samtidig med det problem at

som skat var i gang med og havde forberedt ganske grundigt

og elleve vurderingen som jo havde fået en meget voldsom kritik fra fra rigsrevisionen

man havde fået nogle bedre systemer ind

jeg mente som skatteminister at det ville være for risikabelt

tretten vurdering som risikerede

mange af de samme fejl som også lå i

procent af grundskyldsloftet og

afregnet til sin tid når det nye vurderingssystem kommer i gang så det er et spørgsmål om om man skal være kassekredit i forhold til staten i en periode og

vi gør i den mellemliggende periode frem til at vi får det nye vurderingssystem op at stå fra fra to tusind og femten og

procent af vurderingerne specielt i forhold til at hjælpe dem

en værdi der er faldet så meget

tusind og to eller en grundskyld der ligger under grundskyldsloftet så det er baggrunden for det og det har afgørende for os at få

er en forudsætning for at ekspertudvalget kan arbejde videre i fred og ro næste år

finansloven tilkendegav at de ville stemme gult

det betyder at regeringen har en sikkerhed for

her lovforslag kan blive gennemført

skal ikke komme ind på eller blande mig i den debat der har været mellem de borgerlige partier her i dag udelukkende udtrykke min meget meget store tilfredshed med at regeringen kan være sikker på at have et flertal for det her lovforslag

tage fat på under udvalgsbehandlingen og vi

men når skatteministeren bliver spurgt af medierne om det så betyder at at der ikke vil være nogen der kommer til at

i de kommende år så svarer han alligevel det kan han ikke garantere hvorfor sættes procenten så ikke bare højere altså vi har

procenten skulle sættes til ti til tyve stykker jeg ved ikke hvad den rigtige procent er

når skatteministeren bliver stillet det spørgsmål at ingen

kommende par år kommer til at betale mere ind i ejendomsskat

man i den mellemliggende periode

skulle betale det pågældende

eller i grundskyld og det handler jo kun om de områder hvor man ligger under grundskyldsloftet

man tro at alle boligejere står med et problem med at de betaler for meget i ejendomsskat det er ingenlunde tilfældet og det

han skulle starte en kommissionsundersøgelse og en rigsretssag imod forskellige skatteministre der gennem årene har brudt grundloven fordi de har opkrævet ejendomsskatter

jo rigtigt at der var upræcisheder tilbage i to tusind og tre

det har kammeradvokaten skrevet et meget meget stort notat om

modtaget i skatteministeriet og i det notat lægges der ikke op til at der er tale om grundlovsbrud med det vurderingssystem man har haft i mange mange mange mange år så hvis det er tilfældet

når man sidder på på bænken altså regeringsbænken

skal jeg bare lige bede skatteministeren bekræfte

to tusind og elleve vurderingen

er præsenteret til danskerne da skatteministeren hed thor

at man rydder op i et morads fra den tidligere regering

skal forhandle om hvor lang tid pengene skal betales

så nu må ministeren beslutte sig rydder ministeren

efter den tidligere regering for så må han også

efter sin forgænger som også var

man dem der betaler for meget for det er kun dem der betaler efter den aktuelle vurdering der betaler for meget dermed antager ministeren

hvordan kan skatteministeren være sikker på det

bare lige bede ministeren om at slå fast at når man betaler grundskyld efter et grundskyldsloft bygger det på en vurdering og hvis vurderingen

det loft som godt nok stiger syv procent i år

er mange mange boliger hvor vurderingen ligger langt langt

salgspris

burde betales meget mere i i grundskyld eller ejendomsværdiskat